i skal have tak for et godt møde med kort varsel id kontrol

som en administrativ formalitet men konsekvenserne for danmark kan blive

meget store for det første vil det betyde store problemer for almindelige borgere der rejser frem og tilbage i øresundsregionen de tusindvis af danskere og svenskere der er vant til at tage turen med tog eller færge ved at det i dag foregår helt ubesværet som var

vil ikke kunne opretholdes hvis alle skal kontrolleres det vil være et stort skridt tilbage for øresundsregionen et svensk krav om id kontrol ændrer markant vilkårene for dsbs togdrift over øresund og dsb kan derfor vælge at indstille togdriften jeg mener at det vil være uforsvarligt ikke at prøve at afhjælpe situationen derfor er transportministeren i dialog med dsb om at finde en model for hvordan dsb kan håndtere id kontrollen så vi begrænser skadevirkningerne

stoppet på deres rejse mod sverige hvis ikke de har papirerne i orden og dermed ender i i danmark det egentlige formål bag ordningen her

potentielle asylansøgere uden papirer muligheden for at udøve deres asylret i sverige

men danmark ønsker ikke at tage de asylansøgere som svenskerne ikke vil

og derfor kan vi også være nødsaget til at reagere ved grænsen til tyskland

mener at vi skulle have indført grænsekontrol for længst men det er fortsat min vurdering at grænsekontrol i sig selv ville have ført til flere asylansøgere i danmark og ikke færre med de nye svenske krav ændrer det billede sig det kan blive nødvendigt at indføre midlertidig grænsekontrol til tyskland for at sikre ro og orden og for så vidt muligt at undgå kaos og tumult hvis flere flygtninge og migranter vil blive i danmark det vil naturligvis

i grænseområdet

af den svenske beslutning kan i hvert fald blive det regeringen er i dialog med både tyskland sverige og europa kommissionen og vi vil fortsat tæt overvåge hvilken betydning de nye svenske tiltag får på flygtningestrømmen gennem danmark regeringen er klar til at handle vi har et beredskab i danmark så vi hurtigt kan skrue op for grænsekontrollen men det er klart at de betjente vi sætter ind til bevogtning af grænsen ikke samtidig kan opklare forbrydelser og skabe tryghed i resten af

derfor vores beslutning om grænsekontrol ligesom hidtil skal baseres på hvad der samlet set er bedst for danmark

regeringen er styret af én helt overordnet ting nemlig at vi skal gøre hvad vi kan for at holde tilstrømningen af asylansøgere under kontrol af hensyn til den fremtidige

passe på danmark til sidst vil

meget frem til i går holdt vi rigsmøde på marienborg jeg havde en

konstruktiv drøftelse med lagmanden

gode tradition for at diskutere problemer åbent og finde løsninger sammen i rigsfællesskabet

er rart at vi i forlængelse af rigsmødet nu får spørgetime til statsministeren

der et stort politisk flertal i grønland som bakker op om selvstændighed men jeg tror også vi er nødt til at se det som en proces og derfor er det

er rigtig interessant at kigge på hvis vi ser på fakta om dagens grønland ved vi også er udfordringer nok at pege på vi ved at vi

kommende år vi ved også at arbejdsløsheden er høj og vi har behov for

øge uddannelsesniveauet i grønland generelt så situationen kræver politisk handling men den kræver primært politisk handling i grønland der hvor jeg ser der er

hvis vi skal arbejdsløsheden til livs handler det om at skabe flere arbejdspladser

kan sikre en bæredygtig udvikling i grønland

udvikling der skal andre handlinger til når man kigger på regeringsgrundlaget

erhvervs og og vækstinitiativer så derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre

at være med til at understøtte erhvervs og vækstinitiativer

få vedtaget de strukturreformer og andet der kan skabe balance i grønlands økonomi herunder også at komme med egne bud på hvordan man fremmer

en erhvervsudvikling jeg vil gerne tilkendegive her hvad jeg også gjorde på rigsmødet i går og

formulere det respondere på grønlandske henvendelser

det vil ikke være den danske regering der af egen drift byder ind med en vækststrategi for grønland det ville være at bytte om

det er grønland der har ansvaret for

håndtere de store problemer der er i grønland og som fru

at der er et behov for og det har det økonomiske råd der er nedsat i grønland jo også

truffet beslutninger hvis der ud af det kommer

en velformuleret velfunderet argumentation henvendelse til danmark om

et andet samarbejde end det vi har i dag også for at fremme erhvervs og vækstmuligheder så er regeringen positivt indstillet

sælskind har jeg sendt et brev til statsministeren den niende november sammen med en lang lang række aktører blandt andet fangerforeningen

siden eu forbuddet trådte i kraft i to tusind og ni

en ret stor økonomisk betydning for grønland

noget af det som jeg synes kunne være rigtig interessant at høre

hvordan har man tænkt sig at være med til at lægge pres

at sikre at salget af sælskind i eu kommer

med et mandat som alle andre folketingsmedlemmer her i salen og vil også rigtig gerne høres

når der er finanslovsforhandlinger så jeg håber at der sker nogle

mig at høre statsministerens kommentar til noget andet er i forhold

til lovgivningen i eu der har lige været afstemning om

det her spørgsmål men vi ved jo at mere og mere lovgivning vedtages i eu og derfor synes jeg også det er på sin plads at spørge

gråzone som der er i forhold til at at så meget dansk lovgivning bliver

hvordan sikrer vi at grønland fremadrettet bliver inddraget i de spørgsmål som vedrører grønland

som efterfølgende skal dimensioneres også i

til det grønlandske politi i relation til det

er det sådan at vi fra regeringens side er i tæt og løbende dialog med landsstyrerne i både thorshavn og nuuk i udenrigs og sikkerhedspolitiske sager af betydning for grønland og færøerne det er vi også i relation til danmarks deltagelse

naturlige samarbejdspartnere for regeringen er jo regeringerne i nuuk og

maj to tusind og otte vedtog

som er usa canada norge rusland og kongeriget danmark

ilulissatdeklarationen ilulissatdeklarationen bygger på

havretskonventionen

submission til fn under havretskonventionen

så helt sikkert komme til at tage en del år før en beslutning træffes omkring kontinentalsoklen men ikke mindst fordi det er en submission

at sikre at indsamling af data og information

soklen er af stor betydning hvis vi skal kunne stå stærkt i forhandlingerne med de lande som vi

skal konkurrere med så jeg vil gerne vide hvad statsministeren har at sige til den fremtidige indsats for at styrke rigsfællesskabets

under hele forløbet hvad kan vi regne med er regeringens

prioriteringer for arktisk område som skal underbygge

forskningsmæssig dimension i forhold til blandt andet at understøtte danske krav altså krav fra

kongeriget og og forskning i arktis

jeg kan ikke huske alle tal i hovedet men men jeg mener at vide at

noget sådant og er udtryk for

de ministre der hver især sidder med ressortansvaret og i øvrigt de myndigheder til hvem vi har delegeret ressourcerne at få prioriteret anvendelsen af de ressourcer bedst muligt også for at understøtte

kongeriget danmarks position i forhold til de der territorialafgrænsninger som som nu skal afklares i den meget lange proces proces

ret svært når vi kommer til danmark og skal bruge det danske sprog

at kunne føle os integreret og inkluderet i det danske samfund mange af de grønlændere som rejser til danmark er er ikke alle lige stærke

bidrage til det danske samfund og være en aktiv del af det danske samfund både hvad angår uddannelsesmæssige muligheder jobmuligheder og deslige jeg ved at regeringen stiller høje krav til folk som kommer udefra i forhold til at beherske det danske sprog sprog nu hvor det er vores egne statsborgere

har svært ved sproget hvad kan statsministeren

kan føle sig bedre tilpas er der nogen initiativer vi kan se frem til

mene i forhold til grønlændere der kommer til

med en opgave og det er jo også det der er baggrunden for at vi i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og satspuljeaftalen har sikret en

i to tusind og seksten til de grønlandske huse netop målrettet en opgave med at sikre at blandt andet unge grønlændere der kommer til danmark for at studere kan vinde vinde fodfæste

udvikle råstofsektoren baseret på den lille økonomi vi har og derfor skal grønland samarbejde med andre udefra vi så gerne danske investeringer og vi så også gerne en aktiv dansk regerings

klare holdning til et win win

mulige fremtidige erhvervsudvikling hvordan ser statsministeren på aktiv dansk regeringsdeltagelse i investeringer i råstofminedriften i grønland fremover

åbenlyst at der er økonomiske udfordringer i grønland som skal tages alvorligt jeg vil gerne sende det signal at i takt med at

vil den danske regering på baggrund af henvendelser fra grønland naturligvis være åben over for at diskutere den del

at sikre en bæredygtig grønlandsk økonomi der handler

om erhvervsudvikling og og vækst

om men altså med en understregning af at det

om forfatningsarbejdet statsministeren gav udtryk for at han skelnede mellem

forskellige sproglige forfatningsarbejder og at han er positiv

for en dialog hvis der er tale om en forfatning

at den kan få gyldighed for en selvstændig stat i

til skilsmisse for mig er det uklart hvad forskellen er på de to spor som statsministeren

siger ikke noget om færøske eller grønlandske forfatninger og heller ikke noget om selvstyre eller hjemmestyreordninger de er resultat af en gradvis eller rykvis politisk stillingtagen

at vi i en vil hævde det færøske folks selvbestemmelsesret

og anerkender regeringen at det færøske folk i

hvis man vil være en del af det rigsfællesskab

man nødt til at respektere det fundament som som det står på og det er grundloven

er ikke en elastisk størrelse som bare kan underkastes en tilfældig politisk fortolkning

kommer ærlighed i debatten for jeg anerkender fuldt ud det færøske

at definere sig selv som som selvstændig nation hvis det

jeg anerkender da fuldstændig at man på færøerne kan beslutte at man ikke vil være en del af rigsfællesskabet og hvis man vil lave et stykke forfatningsarbejde som har det sigte så må man jo sige det og så har det selvfølgelig en konsekvens

en konsekvens på trods af

masser af opgaver vi løser i rigsfællesskabets regi territorial overvågning og en række andre ting

kan man gå ud ad den vej hvis man vil hvis man derimod vil lave

det vilkår at så sætter grundloven sine sine rammer

regeringen vil anerkende

ikke stå i vejen for det men så må man også gøre sig konsekvenserne klare

så bliver man nødt til at respektere at man i arbejdet

at lave en færøsk forfatning må bevæge sig inden for rammerne af den danske grundlov det deltager vi i øvrigt gerne i et samarbejde om det gør vi men man er nødt til at anerkende rammerne og de er ikke politisk fleksible vi er selv som regering stødt på grænserne ganske kort i to tusind og et havde vi en ambition om at give flere danskere i udlandet stemmeret vi havde det synspunkt at den dér grundlov da

var lidt snærende på det punkt for der er løbet meget vand i åen

fik det udforsket via en særligt nedsat kommission og måtte jo så efterfølgende leve med de grænser

meget for danskere det så man ved folkeafstemningen her for fjorten dage siden så jeg tror der er flere der forstår vores interesse i

færøske folk også får en selvbestemmelsesret men jeg har et andet spørgsmål og det

udenrigspolitiske love vores handelspolitiske

blev medlem af eu mens færøerne forblev udenfor en historie der har medført at samhandelen mellem færøerne

eu og en historie som medførte

kan statsministeren ikke bare anerkende at vi netop er nødt til at arbejde i to forskellige udenrigspolitiske spor så færøerne kan forsvare

er en særlig færøsk en særlig grønlandsk eller en særlig dansk interesse det

vi har fuldmagtsloven som betyder at

færøerne er i stand til at indgå aftaler på vegne af kongeriget

i regi af det danske udenrigsministerium for at se på hvordan vi i det praktiske arbejde med det her måske kan gøre det mere smidigt end vi har gjort det

man kalder dfg modellen altså danmark for så vidt angår færøerne og grønland

praktisk tilrettelæggelse af arbejdet det er jeg helt åben over for

helt grundlæggende er uenig i at færøerne skal være en del af rigsfællesskabet

og hvis man på færøerne beslutter at man skal ud af rigsfællesskabet så også respekt for det men indtil den beslutning

rigsfællesskab i danmark og vi fører én udenrigspolitik jeg er meget åben over for at der kan være interessekonflikter

i en proces hvor vi gør det det mener vi vil gavne den færøske

det vil også gavne forholdet mellem danmark og færøerne

på nogle områder ligger ansvaret kun i københavn

er det kun regeringen der kan afholde udgifterne og kun regeringen der kan foretage investeringerne det gælder for eksempel hele retsområdet herunder fængsler og her er forholdene ikke gode nok der er intet fængsel på færøerne der er en lille arrest med plads til fjorten mennesker som bruges både til varetægtsfængsling og til afsoning af fængselsstraffe og

meget forskellige fanger sidder sammen

sædelighedsforbrydelser og dem der har brudt færdselsloven

arresten er en gammel militærstation som ligger

i bjergene den ligger der

svært tilgængelig og den er svært tilgængelig der er ikke nogen offentlig offentlig transport

bliver sendt til danmark for at afsone og det føles for mange som en dobbelt straf de får ikke mulighed for at få besøg af familie og venner og deres udgangsmuligheder er reduceret i

har jo ansvaret for de overordnede principper for rigsfællesskabet

jeg spørge om et af disse principper er at vi på fælles områder som altså er gældende for hele rigsfællesskabet skal have samme standard

at retstilstanden skal være den samme i hele rigsfællesskabet og hvis svaret er ja hvad mener

er i gang og som på det helt praktiske plan betyder at man har flyttet rundt på nogle faciliteter motionslokaler der har ligget i barakker ved siden af er rykket ind i arresten og

ting som jeg ikke har et tilstrækkelig detaljeret indblik i til at kunne folde ud her men som jo altså dækker over at der er

direktoratet for kriminalforsorgen på baggrund af en forespørgsel fra justitsministeriet har indledt en dialog med kriminalforsorgen på på færøerne

disse initiativer så det er

om få mennesker der er plads til fjorten i arresten og for øjeblikket sidder der

i absolutte tal og der er nogle der har gættet

er forklaringen på regeringens manglende vilje til at foretage de nødvendige investeringer

tror statsministeren at dette kunne være forklaringen på at der ikke er

de nødvendige investeringer og mener han i så fald

jeg er helt opmærksom på at der er længere fra

fra bornholm om end rejsetiden nærmer sig at være den samme

må henvise til justitsministeren men jeg kan bare sige helt overordnet

at folk der sidder til afsoning uanset hvor i rigsfællesskabet

nogle ordentlige vilkår eller jeg skulle måske moderere mit danske sprog her og sige under nogle ensartede

det er ikke nogen selvstændig målsætning for regeringen at tilvejebringe luksuriøse rammer omkring det

burde vel ville jeg mene medføre at der

det med at flytte fanger langt væk anerkender statsministeren at det er en dobbelt straf hvis man bliver sendt med fly til et andet land for at afsone væk fra sin familie væk væk fra sine venner

en straf oven i straffen og at det gør at retstilstanden principielt er værre på færøerne på det her felt

have familie i udlandet eller i en anden del af

men det kan ikke være det eneste der er styrende for i denne sag som i alle mulige andre skal vi også balancere det op imod vores ressourceforbrug

at justitsministeren har taget det initiativ

folk der afsoner straf på på færøerne gør det

et klart beredskab skulle situationen

det var egentlig noget helt andet

med statsministeren i dag hvor vi har muligheden for også

løfte dele af finanslovsdebatten ind i folketingssalen

dem som har behov for bo i en

at kunne betale deres husleje men også opretholde en livskvalitet

en god hverdag der har regeringen jo sammen med dansk folkeparti og andre

besluttet sig for at der skal skæres

boligydelsen jeg tror det er vigtigt i dag i folketinget at få slået fast at langt hovedparten af de pensionister i danmark der modtager boligydelse

er pensionister der har en meget lav indtægt og som derfor er afhængige af boligydelsen

vi på nogle af de de konkrete

har ældre sagen jo være meget behjælpelig med at oplyse alle også aftaleparterne om hvad det kan have af

ældre sagen har opstillet en række regneeksempler der viser hvordan eksempelvis et pensionistægtepar kan miste op imod otte tusind kroner om året i boligydelse fra år to tusind og tyve mit spørgsmål

om statsministeren i dag vil fortælle folketinget

hvorfor det er rimeligt at et pensionistægtepar i danmark skal miste op imod

og har haft det længe til hvis vi skønner at det bliver aktuelt

indføre grænsekontrol vi har jo også på regeringens initiativ sikret at folketinget har givet de nødvendige hjemler til at kunne

identifikationskontrol for så vidt angår spørgsmålet om boligydelse

forandringer i vores boligydelse

men det er jo lige så oplagt at der efterfølgende er blevet rejst

en stribe spørgsmål som i øjeblikket gør at

og afklaring der finder drøftelser sted og derfor tror jeg det ville være noget præmaturt at begive sig ind i en debat om

de drøftelser der nu finder sted mellem de parter der har indgået den her aftale

udspil som regeringen lagde frem og som har forandret sig i processen hvilket blandt andet har betydet at en del pensionister med særlig svag økonomi

stribe spørgsmål som har givet anledning til at de parter der har indgået den aftale i øjeblikket og i øjeblikket er næsten i øjeblikket drøfter de her ting vurderer de tal der er blevet lagt på bordet og kvalitetssikrer at den aftale der er indgået

nu også er klog

at så er der ikke meget vundet ved at bruge en masse politisk energi på at diskutere noget som i øjeblikket

står der allerede på den første side de største fald i boligydelsen sker for beboere i plejeboliger det står sort på hvidt det at man er ældre i en plejebolig er jo sjældent

på grund af funktionsnedsættelse alderdom eller sygdom

kan klare sig i sit eget hjem når ældre sagen skriver sort på hvidt at dem der rammes hårdest og mest af regeringens førte politik er ældre og beboere i plejeboliger hvorfor reagerer man så ikke fra regeringens side hvorfor reagerer man ikke som statsminister og siger hov er det her det vi vil er det retfærdigt er sandheden ikke snarere den at det først er da der rejser sig en politisk diskussion

har stået på den her plads før vi er to om

her spørgetimer og jeg kan bekræfte at vi har indgået en aftale med det sigte at hente et provenu på boligydelsesområdet fordi der er en række begunstigende særregler som vi har ønsket at rydde op i

i øvrigt være helt nødvendigt fordi vi overtog en økonomi fra den tidligere regering hvor et kasseeftersyn viste at der var huller

kommet i karambolage med eu reglerne per første januar to tusind og seksten

at der i kølvandet på den aftale er rejst nogle spørgsmål og lagt nogle tal på bordet som gør at det er relevant for dem der har indgået denne aftale at træde et skridt tilbage og

det nu utilsigtet var det det der var meningen

set bare derfor jeg ønsker da ikke at stille mig op her og have et stort skænderi på baggrund af en aftale der er indgået

det som statsministeren taler om er en justering det

og jeg var i folketingssalen eller jeg tror måske det var forrige gang og tale om et omprioriteringsbidrag det

er det sådan at når man vælger at tage penge fra boligydelsesområdet

justeringer men for den enkelte pensionist

en justering der er det en besparelse

dårligere og en ringere forudsætning for at kunne leve den alderdom vi gerne vil have vores ældre kan

stor økonomi hvor mange af de pensionister vi har i danmark og som modtager boligydelse

set den gruppe pensionister som da vi sidst var i regering gjorde noget særligt for i tæt samarbejde med

forhøjede flere omgange for at holde hånden under dem derfor har det også været et hovedindhold i de diskussioner der var under finanslovsforhandlingerne at nå en balance

boligydelsesområdet for at få et provenu ud

vi havde brug for pengene blandt andet fordi vi overtog en økonomi der ikke hang sammen men samtidig gøre det på en måde hvor vi kunne gøre noget særligt for de særlig svage pensionister

set nok også baggrunden for at den første reaktion på finanslovsaftalen var uhyre positiv uhyre positiv med værdighedsmilliarden og med det her element i boligydelsespakken

som har gjort at dem vi har indgået aftalen med siger at der er nogle forudsætninger som

sikker på holder så er det da udtryk for almindelig anstændigt politisk arbejde i stedet for bare at stille sig

det er det vi gør og jeg glæder mig til at vende tilbage og forsvare og stå på mål og

af det der nu bliver resultatet af de drøftelser

svage pensionister for at man kan give skattelettelser

være en anstændig ordentlig økonomisk politik atp

opgør at mere end fem og halvfems procent af den udbetalte boligydelse går til husstande med lav eller meget lav indkomst fem og halvfems procent de pensionister statsministeren i dag taler om er meget meget høje indtægter

af den boligydelse vi diskuterer

helt almindelige mænd og kvinder der kun har en folkepension og måske en

er at vi arbejder seriøst med tingene og vi er nødt til at få økonomien til at hænge sammen blandt andet fordi vi overtog

nødt til at tage alvorligt også i en situation hvor vi har haft et ønske om at prioritere nogle ting blandt andet jo altså en milliard kroner ekstra til de ældre en værdighedsmilliard som gør at kommunerne kan arbejde på den front med en investering i sygehusvæsenet på to

milliard kroner for at sikre at vi kan løfte det danske sundhedsvæsen ja og så skal pengene findes og ja regeringen har foreslået at man tog et provenu på boligydelsesområdet fordi vi har synes at det var en ansvarlig måde at gøre det på det har været diskuteret der er lavet en aftale den aftale har i øvrigt ført til at man har drejet profilen for vores indgreb så man har været særlig imødekommende i forhold til pensionister med en svag økonomi så er der rejst nogle efterfølgende spørgsmål

og det har aftalepartierne selvfølgelig da også at når man henter et provenu på boligydelse kan det kun betyde én ting nemlig at

hvis man er regering og synes at det er en fornuftig klog ansvarlig måde at

hvor der bliver større og større forskel

fremtidens pensionister for det gør der blandt andet jo fordi

i danmark har lavet arbejdsmarkedspensionsordninger og andet der gør at en række mennesker selv om de bliver gamle

nu har lyst til at kigge på den igen det er den proces der finder sted og når den er slut stiller jeg mig gerne op og forsvarer udkommet af

folkeafstemning i danmark vi stemte om hvorvidt retsforbeholdet skulle afskaffes og et meget markant flertal af danskerne sagde nej tak de ønskede at beholde retsforbeholdet og det synes vi jo i dansk

effekter af

en anden diskussion handler om hvor

til den politik som statsministerens parti og flere andre

have statsministeren til at forholde sig til

man i den aftale der lå til grund for folkeafstemningen forrige torsdag skriver

men de ting er blevet nedstemt af den danske befolkning giver det statsministeren anledning til

man har placeret danmark et forkert sted i den her målsætning

snæver som der står i eus formålsparagraf det synes jeg kunne være interessant at få statsministerens svar på

den her første spørgetime efter folkeafstemningen

regeringens politik er at vi ønsker at være tæt på kernen men regeringens politik er også at vi ønsker at eu altså ikke bare danmark

og fokusere noget mere på det der er eus styrke nemlig at sikre et indre marked der skaber

afstå fra de tilbøjeligheder der har været til at udvikle eu som en social union det er blandt andet derfor at den danske regering også som opspil på det mit eget parti og andre partier sagde tydeligt i valgkampen forsøger at påvirke de processer der i

på grund af den britiske situation i retning af at skabe en bedre balance mellem den fri bevægelighed og muligheden for at beskytte sit eget

velfærdssystem så det er jo et offensivt forsøg på at påvirke kernen og helt ærligt

nærheden af den hvis man kan udtrykke det

i to tusind og retsforbeholdet i to tusind og femten så ønsker man jo ikke at komme ind til kernen

de områder det var det kampagnen gik ud på

i forhold til vandrende arbejdstagere er det så ikke også et område hvor det kunne være interessant for danmark ikke at være så tæt på kernen

de regler som storbritannien i givet fald måtte få forhandlet

ud af europol medmindre vi lykkes med at udvikle en

alternativ model sådan er det bare

og mit parti i øvrigt fortsat har retten til at have det synspunkt

forsøger den her regering også at føre en afbalanceret europapolitik hvor vi

det tror vi er rigtigt men altså også påvirker samarbejdet så det er mere lydhørt over for befolkningernes kritik

blander sig for meget i de små ting og ikke får løst de store

det er i den sammenhæng at også debatten om

at de muligheder storbritannien får bliver generelle og ikke kun forbeholdt

så tæt på kernen af eu som muligt

i kast med at få afskaffet forbeholdet

man så ikke får opbakning til at

tidspunkt må der da komme den situation at der er flere herinde i det her folketing der har en interesse i

det der sker herinde i tættere samklang med det der er den danske befolknings flertals

to og halvfems da vi stemte om hele unionstraktaten

man vil gøre sig nogle tanker om hvordan man får

noget papir med forligsmæssige bindinger

i danmark hvor man bruger formuleringen om at vi skal være så tæt på kernen som muligt

det rokker ikke ved at man kan finde de ord i

forligsmæssige bindinger der statuerer at partierne skal gå den vej jeg tror ikke at folk har stemt om præamblen

det der var selve hovedformålet i hvert fald det aktuelle hovedformål nemlig at vi kunne blive i europol kunne vi også

ikke på at det kommer bag på statsministeren at det selvfølgelig får konsekvenser for de ældre jeg tror heller ikke at det kommer bag på herre kristian thulesen dahl vi ved ovenikøbet at langt størstedelen af de her penge går til

har en meget lav lav indkomst jeg synes ikke det er mærkeligt at det har fyldt meget i den seneste tid jeg synes heller ikke det er mærkeligt at der er mange der er chokerede

hundrede tusinde af pensionister

kan mærkes som sagt synes

det er jo ikke kun skulle jeg til at sige folkepensionisterne

bliver ramt hårdt det er også førtidspensionisterne for eksempel mennesker med handicap altså nogle af dem

regeringen men måske især dansk folkeparti vil lægge stemmer til det her måske ikke mindst når

oven i købet sender pengene videre til at

gøre det billigere at at køre i store biler men fred være med det den politiske holdning kan man jo så have jeg har svært ved at forstå det men den politiske holdning kan man have mit spørgsmål til statsministeren meget simpelt har venstre på noget tidspunkt før folketingsvalget fortalt danskerne

boligstøtten til folkepensionisterne i danmark har dansk folkeparti på noget tidspunkt før folketingsvalget fortalt danskerne at man

boligstøtten til folkepensionisterne i

dem har vi så skullet sætte igennem i en situation hvor vi overtog en økonomi der ikke hang sammen fordi man ikke bare havde

ud til kanten men over kanten

at handle jeg kan fuldstændig bekræfte at vi på et område hvor vi bruger

har været voksende over en årrække

har udsigt til at vokse yderligere har indgået en politisk aftale hvor vi reducerer

pensionister med lejeudgifter står bedre med det

så bliver det jo en gentagelse at sige at der i kølvandet på den her aftale er rejst nogle spørgsmål og fremlagt nogle typeeksempler som har givet anledning til at dem der har indgået aftalen med hinanden nu kigger på den igen og der vil jeg synes at det rigtigste vil være at se

resultatet af de drøftelser før man kan vurdere

ligeglade med den der valgkampssnak jeg tror at de rigtig gerne

leve for jeg vil gerne stille mit spørgsmål igen og jeg ved jo at statsministeren ligesom har gjort sig til bannerfører for at

svares på spørgsmålene i spørgetimen så jeg håber at statsministeren vil svare ikke på alt muligt andet men bare på det som jeg spørger om har venstre på noget tidspunkt før folketingsvalget fortalt folkepensionisterne i danmark at man havde tænkt sig at skære rigtig mange hundrede millioner

masse i øvrigt med afsæt i et parti som jo ellers ikke holder sig tilbage når vi snakker om topskat og

til populismen ikke sandt den aftale vi har indgået er et forsøg på at indgå en balanceret aftale

område som har været i eksplosiv vækst tager et beløb ud nuvel men efter de forhandlinger der blev gennemført

på en måde som blandt andet har betydet at vi gradvis har lempet kravene

at de husstande der typisk har de laveste indkomster kommer bedre af sted det er jo præcis det politiske sigte

til dem der er særlig svage og som også er pensionister

en stribe spørgsmål med nogle typeeksempler som har gjort at dem der har indgået aftalen synes at det er relevant at give den et kvalitetstjek hvilket jo i sig selv

ikke har været hos nogen politisk at gå så hårdt til værks at fremtidens pensionister ikke har en mulighed for både at bo et sted og have et ordentligt

ikke få noget svar så kan jeg svare for statsministeren for svaret er nej

finde noget som helst tegn på at statsministeren og partiet venstre

langt størstedelen af de udbetalinger som foregår

sendes til mennesker som har en lav eller meget lav indkomst det er jeg fuldstændig overbevist om at statsministeren godt vidste da man indgik den her finanslovsaftale selvfølgelig vidste

det er at det bedre skal kunne betale sig at arbejde vi skal have flere private arbejdspladser vi skal skabe en anden balance mellem dem der yder et bidrag og dem der er på offentlig forsørgelse vi skal skabe en anden og bedre balance i vores udlændingepolitik

min opgave at prøve at sætte det igennem i en virkelighed som da vi lavede et kasseeftersyn efter valget viste

mig lystig over det med bilerne før bare et lille eksempel på det var at den tidligere regering jo har udstedt en garanti om at der var afgiftsfritagelse for alle elbiler i to tusind og seksten der var ikke sat en krone af

ansvar forpligter og i det lys har vi lagt en finanslov frem som hænger sammen den er krone til krone finansieret og ja vi har lavet ændringer på boligydelsesområdet

rejst nogle spørgsmål og dem kigger vi på og når vi har det endelige

fra liberal alliances side at vi har fået hævet koblingsprocenten i forhold til de frie skoler

det var ligesom der vi kunne gøre noget i forhold til et øget frit valg

vi har set viser jo at man kan komme igennem den finske

fyrre procent færre timer end det kræver for en dansk elev at komme igennem folkeskolen samtidig med at man scorer højere karakterer samtidig

vælger vi og har valgt at gå i den modsatte retning er det ikke på tide at vi genåbner diskussionen om folkeskolen og prøver at få kigget på den ikke ud fra kvantitetssynspunkter men

reform

abonnerer stadig væk på det synspunkt at med den reform vi har lavet og med den brede politiske opbakning der er er der skabt rammen om at vi kan gøre en god folkeskole bedre det rokker ikke ved at der fortsat er udfordringer med at give det indhold derude jeg jeg tror også der løbende er behov for at

tæt lokalt forankret samarbejde mellem skole og civilsamfund om hvordan man laver bedst mulig brobygning mellem skole og fritidsliv der er rimeligvis også fortsat brug for at

udvikle nye læringsstile og læringsmetoder der gør at man inden for rammerne af den her skole hvor man er lidt

tid på skolen end man var tidligere sørger for at det er afvekslende og udfordrende der er da masser af behov der men jeg ser ikke noget behov for at vi tager sådan

hælder flere timer i hovedet på børnene og fastholder dem længere tid henne i skolen

i købet se at det foregår nærmest totalt modsat i finland hvor man på tres procent af den tid

dansk folkeskoleelev skal bruge på at gennemføre en folkeskoleuddannelse kan komme igennem med højere faglige resultater det er bla er jeg overbevist om fordi man i finland har langt større krav til faglighed

blandt lærerne altså man får en længerevarende uddannelse en universitetsbaseret læreruddannelse det er ét sted hvor vi kunne gøre noget det fører også til

har hævet koblingsprocenten og på den måde givet

tilvælge privatskolen men men vi har

stor kærlighed til folkeskolen og vi ville gerne have at

at blive i folkeskolen

bliver dygtigere lad os lige minde hinanden om det

børnene i i indskolingen

mere end de blev for fem ti år siden så er jo ikke

hvis man hælder flere dårlige timer ind

at lade være det handler om at få brugt den mere tid der er på en ordentlig måde også med afsæt i at børnene jo almindeligvis er væk fra hjemmet i mange timer i en eller anden form for

fokus skulle rettes ind på hvordan vi produktudvikler hvordan vi uddanner

får nye læringsstile ind sådan at det der rum kan bruges

fagligheden kan komme op ad den vej

for lærerfaget kan komme op ad den vej

klasserummet i stedet for at

ved at man skal blive endnu flere timer derhenne det virker som om

finske børn overlever at de er der i langt færre timer og så kan bruge tiden på

i deres fritid som de selv vælger i stedet for at det skal være institutionaliseret i skolen problemet er jo her at hvis vi ikke får løst det her problem

kan komme til at ende med at lave klassedelinger

og og det er da en diskussion som

ud af selv om jeg i dag ikke står og melder mig ind med nogle konkrete forslag det at være lærer betragter jeg selv som et af de allervigtigste og fornemste job man kan

derfor skylder vi at stille krav til hvem der kan få lov

respekt for dem vi planlægger

gå ind i en uddannelsesdebat til vi har blandt andet et hængeparti omkring gymnasierne og det er måske i virkeligheden der det starter altså hvordan får vi tilrettelagt vores ungdomsuddannelser på en sådan måde at de unge kommer højkompetente videre fra vores ungdomsuddannelser

i lejligheden med influenza

gå ud på på gulvet

jo fantastisk at vi for første gang har set at der er enighed om at vi står med en situation

det ene det andet er at man har sat

det var jo den gode nyhed jeg tror at de fleste

også forstå på regeringens klimaminister at det var

være der og opleve det og se et stort fællesskab træffe en vigtig beslutning for os alle sammen

indmeldte klimaplaner der er kommet fra landene jo ikke får

som det ser ud i dag

man kan gå ind og justere på ambitionerne og en af

energiafgifterne altså hvordan kan vi bruge energiafgifterne til

at afgiften på el er så meget større end afgiften på olie og derfor vil jeg spørge statsministeren som det første spørgsmål har regeringen overvejet om man nu vil gå ind og justere afgiftssystemet

skaber en temperaturstigning på tre grader så

er det fordi den er der indmeldingerne dækker fem og halvfems procent af

i kyoto og så er

at der er kommet den her mekanisme med at man hvert femte år vender tilbage og og skal forpligte sig yderligere og den proces skal danmark sammen med europa jo også ind i

ikke stå her i dag og foregribe detaljeret men det kommer vi jo til sammen med eu

melde tilbage på vi har nogle målsætninger i eu som ligger i den superambitiøse ende

til de mål der er lagt ind i den første fase

men der skal da være en en stadig forpligtelse til

at udvikle det her og jeg vil heller ikke på forhånd stå og sige at

en indretning af vores afgiftsstruktur ikke kan tages i brug men men for nu at være helt ærlig

detaljeret nok vidensgrundlag om varmepumper op mod andre energikilder til at det vil være klogt af mig at sige

at levere vores del af de forpligtelser som eu

taget på sig og så er det vores opgave at gøre det på den klogest tænkelige måde

bevæger sig i en grønnere retning og den skal vi jo selvfølgelig også være med i og endda være en frontløber på et af de steder hvor man kunne gøre noget mere i danmark

man inddrog landbruget i forhold til de kommende klimaplaner ikke bare fordi det er så stor en udleder men også fordi det er god samfundsøkonomi så mit spørgsmål er egentlig hvordan kan vi inddrage landbruget i vores ambitioner med

øvrigt også et velfærdssamfund med høje klimaambitioner derfor vil jeg faktisk forfægte det synspunkt

levere hver deres bidrag til at nå eus målsætninger at der er nødt til at være en eller anden fleksibilitet

leverer mere end vores man sige relative andel på en række dimensioner der handler om

klimatilpasning og energieffektivitet og

fleksibilitet ind hvor vi altså også kan høste gevinsten af at vi gør noget ekstraordinært andre steder og så vi fortsat for eksempel

så bliver vi klemt også på vores økonomi

det jeg kalder grøn realisme som jo er udtryk for at vi ikke kun enøjet kan forfølge en

en gradersmålsætning men også må åbne det andet øje og se på hvordan hvordan samfundsøkonomien

blive en anden gang hvor vi tager den snak for det

forstår logikken i argumenterne

slutte med et spørgsmål fra alternativets medlemmer

statsministeren om her i dag

det er igen klimaet der er oppe at vende

hvordan kan det være at man nedsætter afgiften på de dyre biler når man netop ved at de dyre biler

lidt nyere biler og uanset hvilken slags bil man måtte komme i tanker om

jo være sådan at energieffektiviteten på de nye modeller

det godt være den tager sig lavere ud når man fraregner hvad der har været af

fitlifut hos bestemte fabrikanter i mellemtiden men ellers

er en højere grad af energieffektivitet og dermed også mere

som måske et alternativ til en gammel brugt

forhandlinger andetsteds

har siddet i den tidligere regerings økonomiudvalg men

passeret folkeskolens afgangseksamen og derfor kan simpel matematik

og sænker skatterne med mere

give den tidligere regering skylden for at der er hul i kassen altså der bliver delt væsentlig flere penge ud

er bare simpel matematik men

jeg forstår at statsministeren gerne vil tale om er den alvorlige flygtningesituation vi står i og det vil jeg også gerne statsministeren har tidligere sagt at historien vil dømme os

set er rigtigt og derfor er det jo vigtigt hvad vi gør italiens og tysklands udenrigsministre har indrykket et fælles indlæg i en række aviser hvor de siger at

er et dilemma mellem lukkede grænser og modtagelse ej heller mellem velstand og sikkerhed og så solidaritet over for flygtninge nej det vi står over for

er at vælge at håndtere fænomenet eller passivt at lide under det lige nu står vi i en situation hvor jeg mener at regeringens passivitet

hvad er det for en situation vi er bragt i her få måneder efter et folketingsvalg står vi med historisk dårlige relationer til vores nabolande

sparsom dialog med både tyskland

dele ørefigner ud til højre og venstre grækenland er for dårlig tyskland er for dårlig svenskerne er for dårlige

jo altså statsministerens spørgetime og derfor vil jeg bare spørge synes statsministeren ikke det var på tide at få en bedre dialog med danmarks nabolande hvis ikke vi i passivitet

over styr men så lad os da tage udgangspunkt i det for det det transportøransvar der blev indført med hastebehandlingen i sidste uge må så være sådan at den gode dialog vi har med

nabolande gør at statsministeren i dag kan love at de nye hjemler der er skaffet til landets udlændingeminister ikke vil blive iværksat før statsministeren har en forståelse med tyskland om hvordan de berørte operatører skal håndtere situationen på grænsen mellem tyskland og danmark vil statsministeren

kort tid har justeret den svenske udlændingepolitik ganske ganske betydeligt det er heller ikke den danske regering der har italesat at man i sverige altså i det svenske parlament har taget initiativ til at sikre sig hjemler der gør at man nu på svensk initiativ per fjerde januar næste år de facto udhuler asylretten for alle de asylansøgere der ikke

i deres papirer det er ikke vores ansvar og derfor har vi jo ikke kunnet

det før svenskerne ligesom har tilvejebragt og afsluttet deres egen dialog

øvrigt handle på det og det gør vi på en måde hvor vi søger at varetage danske interesser men i øvrigt også

vi har den fælles interesse at hele øresundsintegrationen ikke kommer i bakgear og det gør den hvis danske myndigheder dsb som operatør ikke medvirker positivt det er derfor vi lægger op til at

kan jeg så sige at vi i forhold til den dansk tyske grænse

os muligheden for at gøre noget medmindre

vi kan få den samme forståelse med tyske myndigheder som den svenskerne kan få med os

jeg ikke gøre det selvfølgelig

privatisere ansvaret for i det tilfælde at man bruger de nye hjemler

om det kan ske under ordnede forhold og om regeringen vil drage omsorg for at man ikke med hastebehandlingen har indført strafansvar for dsb for rederier

uden at fortælle dem hvordan de kan agere lovligt hvis ikke man har en aftale med tyskerne om hvordan de rederier busselskaber og togselskaber skal kontrollere id på tysk grund så kan de jo ikke leve op til det strafansvar man med hastebehandlingen i sidste uge derfor er det afgørende om regeringen er sig sit ansvar bevidst og vil sikre gennem den gode dialog man har med alle vores nabolande

vi har heller ikke udelukket nogen fra at søge asyl i danmark det er et resultat af den politik der har været ført

også en politik der har nogle konsekvenser som gør at man nu handler

integrationen i øresundsområdet som vi har brugt milliarder af kroner på at få til at hænge sammen

at skabe et pres på danmark med illegale indvandrere og andet

vi da nødt til at forbeholde os muligheden for at få styr på det hvis den situation opstår og den mulighed for at få styr på det

det gør det ikke det skyldes at en række lande endnu ikke leverer ordentligt og det

man klapper frem altså usa er målt op imod

stykke bagud der kommer jo

i europa om hvordan europa så udmønter sin samlede forpligtelse og det var det jeg tog en lille smule hul på

før ved at sige at der skal danmark selvfølgelig løfte

eus forpligtelser det skal vi gøre på en klog måde og det er vurderet ud fra to ting nemlig at vores bidrag sammen med de andre landes bidrag skal sikre at eu kan levere det eu skal levere og at sammensætningen af det danske bidrag den måde vi gør det på skal sikre at vi kommer bedst muligt

at levere det vi skal men det handler altså også om for eksempel at sikre at vi fortsat har et levedygtigt

i tvivl om at venstre er danmarks bondeparti nummer et

et dansk erhvervsliv som

jeg tror firstusind arbejdspladser nemlig de grønne jobs

fremadrettet skal levere alle andre steder men ikke i landbruget og i transportsektoren så

og tyve har europa forpligtet sig til at opnå i

så vi kan godt være os selv bekendt

forpligtet os til at søge

så skal vi jo i en dialog med vores europæiske kollegaer finde ud af hvordan

det danske bidrag til det europæiske bidrag

der siger jeg bare at det vil vi da forsøge

gøre på en måde hvor vi leverer vores bidrag så vi også kan holde førerpositionen og se os selv i øjnene men da også på en måde hvor vi sikrer at vores landbrug som fylder ekstraordinært meget i den danske økonomi holdt op imod så mange andre europæiske økonomier og som i

det handler ikke om at venstre er danmarks bondeparti det handler om mere end ethundredetusind mennesker der går på arbejde hver dag i fødevaresektoren og som ville blive arbejdsløse hvis ikke der var korn på marken

melde et mål ind

meget progressive signal at vi ville sætte klimabistanden ned

hvor travlt nogle har haft under de her klimaforhandlinger med at prøve at tale danmark et helt andet sted hen end hvor danmark står

på enhver dimension en førende nation

vi har nogle målsætninger hvor vi nu har en diskussion om hvorvidt det hedder syv og tredive eller fyrre

en ambitiøs ambition

ud på at vi fordobler vores energiforskning på nogle målrettede områder over de næste fem år og så skal vi bruge en hel masse tid

tale med hinanden om at vi sender dårlige signaler til andre

ikke min oplevelse det var heller ikke min oplevelse i den korte tid jeg indrømmer så at det var en kort tid jeg selv var til konferencen i paris at der bliver set på danmark som en fodslæbende nation

i år er mere end tre tusind

druknet eller meldt savnet i deres forsøg på at nå europa via søvejen alt imens

de allersvageste flygtninge sidder tilbage i krigszoner eller flygtningelejre uden mulighed for at komme væk de har ikke ressourcerne til at betale en menneskesmugler eller de har ikke kræfter til at krydse havet i dag er næsten tres millioner mennesker på flugt og næsten tolvtusind syrere er på flugt vi har ikke set lignende folkevandringer siden anden verdenskrig vi kan se konsekvenserne af den voldsomme flygtninge og migrantstrøm

er mere end firstusind mennesker rejst ind i

og der er ikke noget der tyder på at antallet af mennesker der kommer hertil falder tværtimod derfor bakker vi

lavet i fællesskab og vi vil fortsat bakke op om dem vi mener at der skal mere til hvis vi skal finde en holdbar løsning der sikrer sammenhængskraften i vores samfund og hvor vi hjælper de flygtninge der har størst behov

skal i gang med at modernisere fns flygtningekonvention den er ikke tidssvarende den undergraver vores samfund den svigter de svageste flygtninge og den løser ikke de udfordringer vi står med vores mål er så at få et system hvor man kun kan søge asyl i danmark fra en flygtningelejr i nærområderne

hjælpes man tilbage til de officielle lejre hvorfra man kan få sin sag behandlet det kan være at jeg

statsministerens parti ikke umiddelbart er

ideen og derfor vil jeg gerne spørge statsministeren om han mener at de danske stramninger på asylområdet på sigt er den eneste holdbare løsning for at håndtere den

i lad os nu bare tage én ting den tanke der præsenteres her vil jo hvile på en forudsætning om at man så også

komme til for eksempel danmark hvis man søgte ude fra

en flygtningelejr og der ikke fandtes en anden vej ind i i landet for hvis vi stiller det system op og vi samtidig

har det hullede europa vi har i øjeblikket så vil vi

derfor må man jo på en eller anden måde gøre sine prioriteter klart og lige nu og her på dette stadie

verdenshistorien tror jeg altså vi skal bruge vores energi på

få presset os selv og europa til

levere nogle løsninger der fungerer det starter med de ydre grænser hvis ikke vi får de ydre grænser under kontrol hvis man uden videre kan gå i land i grækenland og defilere op gennem europa

kan vi have nok så tænksomme bud på hvordan det her ideelt skulle løses men så får vi jo ikke gjort noget ved problemerne så det

en diskussion jeg er helt med på at konventionerne er lavet i en anden tid og at verdenssamfundet på et tidspunkt også bliver nødt til at reflektere

erfaringer vi har høstet i den her aktuelle krise vi befinder os i det løser bare ikke vores

skrev om fremtidens asyl og udlændingepolitik

og jeg citerer venstre finder det dog afgørende at den internationale regulering er tidssvarende og ikke står i vejen for at der i fremtiden kan findes holdbare svar på presset på europas grænser for eksempel ved oprettelse

derfor om nødvendigt søge at ændre internationale forpligtelser hvis de ikke længere er tidssvarende for at sikre tilstrækkelig handlefrihed til at føre en effektiv asylpolitik

at statsministeren vil være glad for at jeg citerer hans partis program men vi er vel enige om at situationen

er bedre i juni den er vel værre og derfor

om der kan ikke søges asyl direkte i danmark det gør man fra

diskussioner går jeg sådan set gerne ind i de barske realiteter er bare at disse principielle diskussioner

det er blandt andet derfor at

har indgået den her aftale med tyrkiet

nå frem til en teoretisk funderet løsning om at hvis flygtningene bare blev i tyrkiet havde vi ikke noget problem men det fordrer

er et medspil fra tyrkiets

egentlig ikke af manglende vilje det er mere for lige at prioritere klart

der flytter noget nu og her

for tredjelandsaftaler der sikrer at vi kan give noget hjælp i nærområderne der kan tage presset af at vi får opbygget eus ydre grænser så vores

undersøgelsen kunne jo sætte fokus på og give eksempler på den mest restriktive praksis blandt de lande der har ratificeret konventionen afklare i hvilket omfang danmark kan udvide sin selvbestemmelse inden for konventionens rammer og redegøre for udviklingen af relevante ministeriers nævns og styrelsers tilgang til tolkningen af konventionen siden den trådte i kraft var det noget man

kortere sigt kunne få statsministerens accept

er sådan set der hvor vi som en almindelig del af vores løbende arbejde både

ene og det andet ministerium og i dialog med de partier der har været med til at bære vores udlændingepolitik

at det jo er med en større bredde end man kunne have forudset fordi socialdemokraterne i

fra det radikale venstre

kan man jo fundere over hvordan en sr regering

håndteret den aktuelle situation

at sikre en robust dansk udlændingepolitik

betragter jeg tingets samtykke som givet

og vælger at gå i kamp under ekstremisternes flag ja så skal de være klar over at de mødes med lovens alvorligste konsekvens når de vender tilbage lovforslaget kommer til at sikre at danske statsborgere og herboende udlændinge kan straffes for landsforræderi hvis de tilslutter sig en fjendtlig væbnet styrke

en væbnet styrke for en part som deltager i

væbnet konflikt mod den danske stat der gås således målrettet efter de personer med tilknytning til danmark som handler i strid med den særlige loyalitetsforpligtelse der er

at regeringen har stort fokus på indsatsen mod fremmedkrigerne

at politiet og anklagemyndighedens indsats på området nu også ser ud til at bære frugt rigsadvokaten har i dag efter min beslutning rejst tiltale mod en tre og tyve årig mand for overtrædelse af flere af straffelovens terrorbestemmelser manden er blandt andet blevet tiltalt for at lade sig hverve af terrororganisationen islamisk stat til at begå terrorhandlinger ifølge tiltalen har han således tidligere været i syrien

ifølge tiltalen havde konkrete planer om at gøre det igen det blev ifølge tiltalen forhindret da politiet i marts to tusind og femten stoppede og anholdt ham i den forbindelse forhindrede politiet ham

til syrien for at overdrage dem til islamisk stat han er således også blevet tiltalt for at forsøge at yde økonomisk støtte til en terrororganisation sagen er et godt eksempel på at myndighederne har fokus på området og jeg håber at sagen over tid får følgeskab af flere det skal ikke være nogen hemmelighed et

at bede en særlig indsatsgruppe om at gennemgå alle de sager hvor der kan være grundlag for at retsforfølge fremmedkrigere der allerede har været af sted det arbejde fortsætter

med de regler vi i dag vedtager her i salen får myndighederne flere muligheder for at kunne retsforfølge fremmedkrigere regeringen har fra

og vi har arbejdet aktivt for at stække de ekstremistiske kræfter som forsøger at undergrave det danske demokrati og den danske kultur jeg kan love

at beslutningsgrundlaget vil blive lagt offentligt frem det synes jeg er en fin tilkendegivelse

at savner at få nogle klare aftaler på plads om hvor lang tid der skal gå fra det beslutningsgrundlag

bliver lagt frem til den endelige beslutning bliver truffet

ordentlig tid til det det er også undervejs

og lave en indstilling til forligskredsen

ikke det fulde bearbejdede og neutrale materiale som kampflykontoret har siddet og arbejdet med det synes jeg er rigtig bekymrende

har været alt for meget lukkethed omkring det her kampflykøb og det er ærgerligt for vores demokrati

især når det drejer sig om i omegnen af tredive milliarder skattekroner

om at sikre åbenhed i processen for det ville være en rigtig rigtig fin forsikring om

er afsluttet for stemte tyve imod stemte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

pensionsalder skal følge resten af befolkningens det burde jo egentlig være en selvfølge man kan da ikke stemme for en forhøjelse af pensionsalderen for befolkningen som helhed men stemme imod når det pludselig gælder en selv fordi man gerne vil beholde sine egne privilegier og kunne gå på pension for skatteydernes penge længe før resten af befolkningen har ret til det det eneste man får ud af sådan en holdning er da i hvert fald at give næring til den meget omtalte politikerlede og i dette tilfælde må man da sige at det er helt velfortjent så hvad er egentlig begrundelsen for at socialdemokrater venstre liberal alliance radikale venstre og det konservative folkeparti stemmer imod vores ændringsforslag på det her punkt men jeg vil gerne

til at takke sf alternativet og dansk folkeparti for deres støtte til det ændringsforslag det andet ændringsforslag handler om en seniorførtidspension i enhedslisten har vi lyttet til foa som siger at otte og tredive procent af deres medlemmer ikke regner med at kunne holde til at arbejde

har forladt arbejdsmarkedet senest omkring tres årsalderen de grupper får det jo kun sværere hver eneste gang man sætter pensionsalderen i vejret

hårdt ramt af forringelserne af dagpenge efterløn førtidspension sygedagpenge og kontanthjælp konsekvensen af disse reformer er allerede i dag at mange i

forsørgelse det bliver kun værre for denne gruppe hvis man vedtager det lovforslag der ligger her i dag

aftjent deres værnepligt på arbejdsmarkedet siden de var atten år eller endnu yngre så noget må der gøres derfor vores

som er en mulighed for at nedslidte i alderen fra fem og halvtreds år og opefter

kan få en nogenlunde tryg tilværelse jeg kan simpelt hen ikke forstå at socialdemokrater dansk folkeparti og sf ikke vil støtte dette forslag under førstebehandlingen erkendte alle tre partier at vi har et stort problem i forhold til denne gruppe på arbejdsmarkedet de erkendte også alle at den gældende ordning om seniorførtidspension ikke løser problemet men når der så kommer et konkret

socialdemokraterne og dansk folkeparti har ikke engang gjort sig den umage at begrunde det men det kan jo nås endnu her fra talerstolen og jeg ser med glæde at dansk folkepartis ordfører er på vej

fordi de i deres betænkningsbidrag går ind i debatten og begrunder hvorfor de ikke kan støtte vores forslag

vores forslag faktisk ligger tættest på deres egne overvejelser men at de gerne vil have et gennemarbejdet

det bare være rart at vide hvad man mener der er forkert i det

vi har stillet sfs begrundelse i betænkningsbidraget er også at de føler sig bundet af forliget om tilbagetrækningsreformen og derfor ikke kan støtte vores forslag det forstår jeg så ikke rigtig for under førstebehandlingen fik vi oplyst at sf netop

af det her tilbagetrækningsforlig

at vi får nogle begrundelser for hvorfor man stemmer imod

om at politikeres pensionsalder skal følge befolkningens pensionsalder

om at give en udsat gruppe på arbejdsmarkedet en håndsrækning i form af en seniorførtidspension der kan bruges til noget i modsætning til den ordning vi har i dag enhedslisten støtter alternativets ændringsforslag men det får

fuldt ud legalt at sige at så hæver vi pensionsalderen

gælder det selvfølgelig for alle og det stemmer vi

vedrørende boligydelse men det er så en anden sag at det lige pludselig

at sende betænkningsbidraget jeg skal selvfølgelig beklage at jeg ikke nåede det i tide men det er også derfor jeg går på talerstolen her

ændringsforslag vedrørende seniorførtidspension er vi fuldstændig enige i at

problem og i forbindelse med tilbagetrækningen

netop indført at man kunne få seniorførtidspension fem år før folkepensionen på lempelige vilkår og

alle altså at man skulle kunne dokumentere at man var nedslidt og

man få en afgørelse i løbet af

blev så udhulet med den førtidsfleksjobreform som et stort flertal lavede

tilsyneladende handler efter det er ikke

også gjort opmærksom på over for ministeren at det skal strammes op og

seniorførtidspensionen til at virke det håber jeg

et problem med dem der virkelig er nedslidt

det burde ikke være nødvendigt når de godtgør det

det her ændringsforslag som herre finn sørensen og enhedslisten kom med vi stemmer ikke imod det vi stemmer gult og det gør vi af den grund at det

ikke bare er fem år før folkepensionen for det går tilbage til at man er fem og halvtreds år og derfor skal der selvfølgelig findes midler til det og det er vi også klar til at se på i forbindelse med en finanslov så hvis vi inden tredje behandling måske kunne kigge på det igen og ændre ikrafttrædelsesdatoen lige nøjagtig for det ændringsforslag så det

det jeg håber at det er fuldt forståeligt for herre finn sørensen

være nogen hemmelighed at vi har skelet til tyskland hvor der er

et fleksibelt tilbagetrækningssystem således at man ser på det antal år

har været på arbejdsmarkedet i det her tilfælde siger man så at folk med fem og fyrre år på arbejdsmarkedet

ret til at trække sig tilbage jeg er helt opmærksom på at der ikke er flertal for forslaget men jeg synes at vi fremadrettet bør diskutere hvordan vi indretter vores arbejdsmarked således at der bliver en større lighed i hvornår man kan gå på pension og med lighed tænker jeg at vi skal huske

der er et eller andet der ikke er korrekt

når når alle ligegyldig hvor mange år

med det her ændringsforslag at få en debat om hvordan vi fremadrettet indretter vores arbejdsmarked så vi kan arbejde med en differentieret pensionsalder

vi afslutter afstemningen for stemte femten imod stemte ni og firs firs hverken for eller imod

ændringsforslag nummer fire af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

afslutter afstemningen for stemte fyrre imod stemte

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to stillet af et mindretal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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går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

sig det er

grad i nogle af de fattigste lande det bliver

fra de fattigste ulande som der bliver givet i

international bistand det

store problemer med at lukke de huller som opstår

at forbedre lovforslaget med nogle ændringsforslag som jeg

en mere favorabel eller ingen beskatning det ene ændringsforslag som de tre partier er på at

kredsen af koncerner

i henhold til årsregnskabsloven

ønsker at

både til brug for de ngoere der arbejder med området

kan idømmes bødestraf hvis de ikke afrapporterer eller afrapporterer for sent det vil

vigtigt lovforslag det er milliarder der forsvinder

rundtomkring og vi halser efter som parlamenter rundtomkring i verden og i europa samtidig med at det jo så er skatteborgerne

afstemningen er afsluttet

der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

er afsluttet for stemte nitten imod stemte en og halvfems ændringsforslaget er forkastet

ændringsforslag nummer fire tiltrådt af et flertal

syv tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal tiltrådt af

for stemte fem og halvtreds imod stemte seks og halvtreds

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni tiltrådt af udvalget det er vedtaget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

ønsker nogen at udtale sig det gør herre pelle dragsted

bruge marienborg stort set efter forgodtbefindende uden at blive beskattet af

synes vi det er et lidt mærkeligt signal at sende andre danskere som får stillet goder til rådighed af deres arbejdsgiver betaler jo en skat

er mærkeligt at man så fritager lige præcis statsministeren og andre ministre for at skulle

bruge marienborg det andet er at vi

sådan set ikke synes at problemet herinde er

politikere og ministre er omfattet af alt for mange privilegier vi har lige haft diskussionen om pensionsalder

mange af de ærede medlemmer herinde kan trække sig tilbage når de er tres to og tres år mens de samme ærede medlemmer har hævet pensionsalderen for befolkningen til nu otte og tres år derfor synes vi overhovedet ikke

marienborg i forbindelse med arbejdsrelaterede opgaver

har et udenlandsk statsoverhoved på besøg og man gerne vil ud at jogge oppe i lyngby om morgenen kunne det være rigtig godt

set stor forståelse for problemet er bare at lovforslaget er langt mere vidtgående end det det åbner faktisk for næsten fri brug af marienborg

så længe man altså opretholder adresse et andet sted det synes jeg ikke at de argumenter været fremført kan retfærdiggøre derfor har vi stillet et ændringsforslag som

meget enkelt og som går på at den her skattefritagelse for statsministeren begrænses til kun at gælde ophold og overnatning i umiddelbar tilknytning til statsministerens repræsentative eller øvrige arbejdsrelaterede aktiviteter på marienborg det vil altså sige når eventuelle overnatninger har et tjenstligt formål

op til det man har brugt som argumentation men samtidig åbner vi altså ikke en ladeport for at statsministeren

helt andre vilkår for anvendelse af et gode end resten af befolkningen så det er et forslag vi håber på at kunne få opbakning til her

også det er vigtigt at få sagt fra begyndelsen at vi ved vurdering af kommunalpolitikernes

bør have en grundlæggende forståelse for at

et fritidserhverv at være kommunalpolitiker og det forudsætter at der er en vis grad af fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen af det politiske arbejde for at tage afsæt i de gældende regler

er det sådan at medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd har pligt til at varetage hvervet der er altså ikke efter reglerne en almindelig adgang til bare at tage orlov sådan som beslutningsforslaget lidt giver et indtryk af at der er men som alle andre

kan også kommunal og regionalpolitikere helt legitimt være forhindret i at deltage i møder eller være fraværende i kortere perioder det kan for eksempel være at de er forhindret på grund af sygdom arbejde eller studier det er vigtigt at alle med lyst og evne har mulighed for at deltage i det kommunale og regionalpolitiske arbejde derfor er reglerne indrettet så de anerkender at det kan være legitimt at have fravær som følge af at man har et civilt job et andet offentligt hverv eller studier det giver grundlag for at kommunalbestyrelser og regionsråd kan omfatte medlemmer med en bred viden og erfaring som reglerne er i dag kan en kommunalpolitiker ikke vælge at give afkald på sit vederlag under en fraværsperiode det som man også kunne kalde frivillig orlov det er uanset hvad årsagen til fraværet er når kommunal og regionalpolitikere har pligt til at modtage de ydelser de har ret til så skyldes det

slå politisk mønt af om man vil eller ikke vil modtage vederlaget det er altså en ret som gælder alle og for at vende tilbage til beslutningsforslaget så betyder det ganske rigtigt at en kommunalpolitiker der for eksempel er fraværende på grund af uddannelse eller ferie efter reglerne kan modtage vederlag i indtil tre måneder selv om det ikke er intentionen er der altså i realiteten en mulighed for at man kan udnytte de gældende regler til at tage på såkaldt

det så rimeligt at reglerne er sådan det kan man helt afgjort diskutere og det er

også derfor at jeg har valgt at igangsætte et arbejde for netop at undersøge kommunernes og regionernes anvendelse af reglerne men jeg tror bare at det også samtidig er vigtigt at gøre sig klart at de regler som forslagsstillerne vil sætte i stedet ikke nødvendigvis er så enkelt og entydigt et svar på den problemstilling som det umiddelbart kan se ud

det første mener jeg ikke nødvendigvis at det er rimeligt at overføre reglerne for folketingspolitikere en til en til kommunal og regionalpolitikere efter min opfattelse gør det som jeg nævnte i begyndelsen en stor forskel at der for alle andre end borgmesteren og regionsrådsformanden faktisk er tale om et fritidshverv når man er lokalpolitiker når man er lokalpolitiker har man ofte et fuldtidsarbejde eller måske studier ved siden af og man kan af den grund have perioder hvor det er svært at få det politiske arbejde

hvornår skal man for eksempel søge frivillig orlov hvis man som lokalpolitiker er presset af eksamener på studiet eller har et arbejdspres på jobbet er det hvis man så er forhindret i at deltage i et enkelt møde i to møder eller skal man op

eller er det hvis man ikke kan nå at læse alle papirerne til møderne vi skal huske på at man som lokalpolitiker ikke møder

det være lidt mere diffust hvornår man varetager hvervet og hvornår man holder fri

enige om at det ville være mest rimeligt at man som kommunal eller regionalpolitiker i en periode ikke får sit vederlag men vi skal altså gøre os klart

er det ikke nogen garanti for at reglerne ikke kan omgås samtidig skal man være indstillet på at der

med en mulighed for frivillig orlov ville kunne opstå situationer hvor medlemmer kan føle sig presset til at søge orlov uden vederlag så principielt synes jeg at vi skal være varsomme med at indføre sådan nogle ordninger hvor det overlades til den enkelte selv at vurdere om det er rimeligt om man skal have vederlag eller ej så kan spørgsmål som politisk point og om man har råd pludselig spille ind

egentlig er uheldigt en af fordelene ved de regler vi har i dag er at de er objektive og de er nemme at administrere i praksis og det hensyn mener jeg at vi skal have øje for hvis vi skal have lavet nye regler på det her område

kan der tænkes andre modeller end lige netop den som enhedslisten peger på og det er noget af det som

hvis ministeriets undersøgelse giver grundlag for netop at gå videre med en ændring af de gældende regler så for lige at konkludere ganske kort jamen så kan vi ikke

lægge os fast på om det er en god eller en dårlig idé at

reglerne på linje med beslutningsforslaget

ministeriet er gået i gang med og hvis vi skal ændre reglerne

en forudsætning at vi har belæg for at sige for det første at der er et reelt problem for det andet at alternativet er egnet til at afhjælpe problemet og for det tredje at de nye regler ikke medfører et

der er

det kan være realiteten at mennesker byrådsmedlemmer tager på orlov som ikke er begrundet i andet end måske ønsket om en meget lang

efter vores opfattelse ganske ganske urimeligt også selv om det ikke har været intentionen også tak til ministeren for

gå ind i problematikken og forsøge at

to år har taget en form for orlov som ikke er begrundet i andet end efteruddannelse eller ferie og dermed også taget deres vederlag med hvis det er omfanget

med kl om den mere praktiske tilrettelæggelse af undersøgelsen

personer og lige præcis den diskussion om hvorvidt det er retmæssigt eller ikke er retmæssigt

sådan en undersøgelse jeg er nødt til at have lidt mere solidt præsenteret før jeg mener vi kan konkludere at der er tale om et konkret

ganske udmærket honorar for at være her og derfor synes jeg ikke er nogen grund til

svendborg byråd også skal betale mig et vederlag

det er bare mærkeligt at svendborg byråd skal betale mig vederlag for at jeg skal

hvis man har for meget arbejde får

at der skal være nogle klarere regler om hvornår man får vederlag og hvornår man ikke får

at man sådan set godt kan varetage både hvervet som som lokalpolitiker

er det bare stadig væk tydeligt at det her med at have retten til orlov

klare regler og hvis der skal justeres noget

de orlover der bevilges i dag potentielt set ikke bevilges efter det som man kan opfatte som værende

mennesker uden for arbejdsmarkedet jo ingen grænser for nidkærheden i at sikre at der ikke er

nu snakker ministeren selv om at det også handler om at vi skal passe

er ramt af arbejdsløshed og kontanthjælp bliver modregnet

hvis de får et byrådshverv der kan du tale om at blive ramt økonomisk

garantere at når

ministeren så synes der skal gennemføres for at kunne konkludere at vi har et problem hvilket er åbenlyst

så vil man handle på den baggrund og inddrage folketingets partier i at få gjort noget ved de her

og regionsrådspolitikere både formændene og borgmestrene og så sandelig også folketingsmedlemmer

med rette kan påstå at der er er ubehag ved eller ulyst til

arbejdsforhold man har hvis man går ind i et

et regionsråd ikke er misundelsesværdige og det er hårdt at få

og ikke færre der har lyst til at gå ind og løfte den opgave i vores

respekt for de arbejdsopgaver som man har

i politik og som jeg hører forslagsstillerne også

misundelsesdebat vi har her det

vi har jo masser af eksempler fra medierne

at de egentlig helst er fri for den her regel for den er meget meget svær

det er i den ånd at vi skal se

lokalpolitik men det er vigtigt

ender med ikke at kunne støtte det her

det netop sammen med det som ministeren var inde på

mit spørgsmål nemlig at vi har sat en vederlagskommission i

kommissoriet at man skal se på

at hvis det ender med og det synes

ikke har set det her det kan jo være at de

godt tage det op og der synes jeg at det er helt glimrende at ministeren så allerede

vi helt enige om det lyder også som om

enige om at det her dog alligevel

socialdemokraterne vil gøre hvis

vederlagskommissionen kommer frem til at den her mulighed kommer til at bestå

til at modtage vederlag hvis de holder orlov for

gå videre og opfordre ministeren til at gå videre med det arbejde ministeren måske endda fremprovokeret af det her forslag har sat i gang

det kan jo være at de har en anden løsning som man ikke

det her forslag de har trods alt arbejdet med det i nu næsten to

man kunne jo nogle gange have ikke kun socialdemokraterne men også andre partier mistænkt for at den her kommission var nedsat

man helst ikke ville tage ansvar for de samlede regler

man også godt kan finde på at lave nogle andre regler end

i regelsættet men der kan jo også være blinde vinkler som man ikke har været

derfor har vi da en pligt til også

vederlag eller pension

og bevilger os selv ikke nødvendigvis kan afspejle det danske arbejdsmarked

vilkårene skal være gennemsigtige og ikke mindst rimelige og fornuftige sådan at borgerne kan acceptere dem dette beslutningsforslag lægger op til at ændre regler for hvornår byråds og regionsrådsmedlemmer kan modtage vederlag når de anmoder om orlov hvis orloven har privat karakter som ferie uddannelse eller civilt arbejde og ikke drejer sig om sygdom barsel adoption eller pleje af syge pårørende burde reglerne være sådan at der kan bevilges orlov men uden vederlag man skal huske på at der pålægges kommunerne

en ekstra udgift ved at en person søger orlov med vederlag samtidig med at der udbetales samme vederlag til den der indtræder som stedfortræder

mener ikke det kan være rigtigt at kommunerne og regionerne derved får en øget udgift til vederlag

meget fornuftigt at reglerne er ensartede sådan at kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer sidestilles med folketingsmedlemmer

i op til tre måneder også selv om orloven ikke vedrører for eksempel sygdom pasning af syge pårørende graviditet barsel

så kan man så spørge som forslagsstillerne jo antyder om om ordningen bliver misbrugt og om der dermed er et problem med ordningen

er det naturligvis ikke noget venstre kan acceptere

anden dokumentation end en undersøgelse foretaget af danmarks radio og så nogle enkelte artikler i ekstra bladet og bt men der er indicier på at der

flere der tager orlov end man måske umiddelbart kan synes rimeligt

møder og er vel også et af de steder hvor der

social og indenrigsministeriet som vi jo hørte lidt tidligere iværksat en undersøgelse der skal se på hvordan reglerne reelt bliver brugt virker reglerne er de for gunstige

de spørgsmål vi skal have besvaret før vi kan sige hvor stort problemet er

så et grundlag for at se om og hvordan vi skal ændre når det så er sagt

altså er nogle grundlæggende forskelle mellem det at være kommunal og regionalpolitiker på den ene side og så det at være folketingspolitiker på den anden side som gør at det enhedslisten foreslår som løsning på tingene

bare skal ensrette reglerne mellem folketing og

helt så ligetil som man måske lige tror jeg kender verden begge steder jeg

den mest åbenlyse forskel på de to steder

et fuldtidsarbejde at være politiker i folketinget før jeg kom herind som folketingsmedlem

advokat godt nok på deltid men ikke desto mindre

uger hvor jeg havde en stor sag som tog stort set alle

jeg kom til de møder jeg skulle men jeg passede det selvfølgelig ikke

lige så mange timer som de uger hvor der var

ikke om enhedslisten synes men vi synes i hvert fald det er vigtigt

i kommunalbestyrelsen også er personer som har en berøringsflade eksempelvis til det private erhvervsliv

forskellige hen over året

også være tale om en selvstændig

som har en svend der får en arbejdsskade og så i en periode måske er nødt til at give den en ekstra skalle det er

til sin svend kunne det måske ikke være meget rimeligt at han havde mulighed for at tage en kort orlovsperiode

han kunne klare arbejdet indtil svenden kom tilbage eller han fik ansat en sygevikar med andre ord

fravær og spørgsmålet er så for

en orlovsperiode skal have en indkomst der siger de

slå fast at det er vigtigt at vi

vilkårene for at kommunalbestyrelserne kan afspejle befolkningen bredt

have mennesker siddende i kommunalbestyrelsen som er aktive

har en praktisk betydning der er ikke nogen clearingsmuligheder i en kommunalbestyrelse så man skal altså deltage i samtlige møder som

venstre ikke at man bare sådan med et snuptag kan lave en nem ensretning mellem lokalpolitikeres og folketingspolitikeres orlovsordninger grundlaget for ændringer skal være i orden og derfor hilser vi både vederlagskommissionens arbejde velkommen og glæder os til at se hvad de

men også det analysearbejde som pågår i ministeriet for naturligvis skal det undersøges om orlovsordningen fungerer hensigtsmæssigt af den årsag

mener vi i venstre at det er værd at afvente ministeriets undersøgelse

er en rigtig god idé hvis man gerne vil det eller hvis man gerne vil have efteruddannelse

selv mener at det er fair at

hvad

ikke kigger på det her er det så noget vi skal have rettet sådan

men at man kun får penge for det når der er grund til det som for eksempel

lave noget andet selv om man ikke får løn for det så lad os nu tage en drøftelse hvor vi kigger på tingene i sammenhæng

skal være skal der måske være to slags orlov altså en betalt orlov og en ikkebetalt orlov eller skal muligheden for betalt orlov

de er for mange andre skal de også ændres lad os kigge på det i sammenhæng og ikke bare

mulighed for at man kan passe sit arbejde samtidig med

i kommunalbestyrelsen og der kan det altså være at man kan have

orlov hvis det så medfører

indtægtsnedgang i de måneder og man så kommer i nogle

hvornår blev ordføreren opmærksom på på

tilfælde

nok fået det skrevet færdig alligevel men men der kunne da godt være andre som dermed fik en mulighed for at færdiggøre deres speciale

skal vi gøre det vanskeligere for studerende at stille op til

sige mærkelig logik at man skal kunne hæve løn to steder når man kun kan være

eller anden efteruddannelsesmulighed for kommunalpolitikere men kan vi ikke blive enige om at det ikke

skal i folketinget eller hvis man pludselig har meget travlt på sit arbejde

ikke rimeligt at det er kommunen der skal betale for at man at man tager fri fra sin

fordi vi anerkender at det at have et job i lokalpolitik oftest er et bijob

så derfor synes vi det er rigtig vigtigt at der er fleksibilitet og at man kan tage orlov hvis man med studiet skal på en

men vi mener ikke det er rimeligt at man kan tage vederlaget med og det er jo det vi skal forholde os til

man vælger at rejse tre måneder til bangkok med sit studie skal man

sit vederlag med det mener vi man må lade blive i kommunalbestyrelsen i byrådet eller i regionen til den stedfortræder som træder ind i stedet

i forhold til at der så kommer en vederlagskommission som som kigger på det her

vi synes er vigtigt nu og her der er altså en undersøgelse i gang som vi skal afvente

er sympatisk når folketingspolitikere faktisk går ind for noget der

vores egen formand uffe elbæk har fralagt sig muligheden for at få pension før befolkningen det var ikke let det

de får noget som kommer alle til gode for eksempel hjælp til til

over for hvor mange penge vi bevilger os selv

hele tiden er villige til at diskutere de her forskellige regler vi er egentlig grundlæggende enige i noget af det der er i det her beslutningsforslag altså at man skal ind at se på de her vederlag og

det næste vi skal diskutere dog har vi det sådan at når vi har

at lave sådan et kommissionsarbejde skal se bredt på alle arbejdsvilkår og lønvilkår for politikere i danmark så vil vi gerne afvente og se

kommission kommer med en samlet pakke af forslag

kommer med nogle forslag som sådan set er bedre end det her men som vi

med samme begrundelse som vores aftaleparter

det samlede kommissionsforslag inden vi begynder

at se om man kan blive klogere jeg synes det afgørende spørgsmål her er hvordan

reglerne samlet set kommer til at se ud for de her lokalpolitikere og

på

vil kigge på kommunalpolitikernes løn det er da

en ting man kan sige om kommissioner er det som regel at de læser kommissoriet

det til punkt og prikke så er det ikke temmelig tvivlsomt om de begynder

udvalgsmedlemmernes honorar

får noget og derfor indgår det ikke som kommissionens opgave

her kommission når man beder den om at lave noget som den slet ikke

afgørende for os lige se hvordan det lander

tre repræsentanter her får ret i at det slet ikke er med jamen så er vi

adgang til orlov men de har mulighed for lovligt

forfald for eksempel på grund af

helbredsmæssige forhold graviditet barsel adoption og varetagelse af andre offentlige hverv hverv i praksis gives der også mulighed for lovligt fravær ved uddannelse ferie eller arbejdsmæssige forpligtelser

mener vi stadig at der skal være den her mulighed

respekt for at kommunalbestyrelses og regionsrådsmedlemmer skal have deres liv med familien og deres civile arbejde til at hænge sammen for ikke så lang tid siden var jeg selv en af de kommunalbestyrelsesmedlemmer og jeg tør godt garantere for at det

lutter lagkage og timelønnen er ikke særlig høj

vi taler om kommunalbestyrelsesmedlemmers vilkår

vederlag ved orlov og det er nogle helt andre

kommunalbestyrelses og regionsrådsmedlemmer spørgsmålet er derfor alene hvorvidt de skal have adgang til vederlag under det fravær og her mener vi altså at der bør gælde de samme regler som for andre hverv og som gælder på arbejdsmarkedet nemlig at man selvfølgelig skal have vederlag og mulighed for at indkalde en stedfortræder når det handler om sygdom barsel graviditet adoption og så videre når det så gælder ferie uddannelse og arbejdsmæssige begrundelser

bør der også være mulighed for at indkalde en stedfortræder men så bør der ikke samtidig udbetales vederlag til den som holder fri for hvervet som folkevalgt

flere blandt andet kommunalbestyrelsesmedlemmer har tidligere sat spørgsmålstegn ved det rimelige i at man kan få fuldt vederlag under den form for lovligt

flere har endda ønsket at takke nej til vederlaget men da man som kommunalbestyrelses og regionsrådsmedlem har pligt til at modtage et vederlag har det ikke været en mulighed så det er op til folketinget hvis reglerne skal ændres derfor mener vi at der er en god grund til at få kigget på reglerne og vi mener

umiddelbart ligger i kommissoriets opgave at kigge på lige præcis de her regler

om der reelt er behov for at få lavet om på det der er rigtig mange

yder en rigtig stor og seriøs indsats i kommunerne for at få det hele til at hænge sammen

blevet mindre og det betyder også at arbejdspresset er øget her i weekenden kunne man blandt andet læse at

desuden skal man huske på at hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem jo er borgerligt ombud det er en pligt man har og man kan ikke frit vælge

vegne af medlemmet på på medlemmets

kommunalbestyrelsen som som træffer afgørelsen og

enkelte konkrete tilfælde har mulighed for at dykke ned i sagen og se om der skal bevilges orlov

det her utilsigtet bliver brugt mod intentionen

velkommen at ministeren har sat et arbejde i gang for at undersøge

der er en kort

man får løn under en ferie eller

beslutte hvordan man vil gøre brug af reglerne og det synes

ikke kan komme til de kommunale møder det er vel ikke misbrug altså

og vælger at være her i folketinget når der er møde og vi diskuterer noget som i øvrigt også synes jeg er

hyre for at sidde to forskellige steder

åbenlyse urimeligheder der er i systemet for aflønning af politikere set i forhold til helt almindelige mennesker og det her

går så ud på at ændre

byrådsmedlemmer i løbet af de sidste to år benyttet sig af den her efter vores mening helt absurde mulighed for at tage orlov med løn selv om

orloven ikke var begrundet i andet end ferie eller efteruddannelse det er altså en mulighed som man må sige ikke eksisterer for langt langt de fleste

arbejder hårdt man kan endda diskutere om de får nok hjælp til at løfte det store arbejde det er

selvfølgelig skal de have en kompensation for det arbejde der ligger rundtom i landet det er et meget vigtigt arbejde det er et rigtig krævende arbejde og

også gerne gentage at vi i enhedslisten mener at der

kompenseres yderligere altså have mere

at varetage arbejdet som som byrådspolitiker

heller ikke nogen tvivl om at det er helt fair at man kan tage barselsorlov og det helt fair at man kan være sygemeldt uden at det rammer på pengepungen

fuld løn i de perioder også er noget mere end

en gennemsnitlig lønmodtager får

at byrådsmedlemmer har mulighed for

lang efteruddannelse og så stadig væk hæve løn for et arbejde de ikke udfører det er bare ikke rimeligt og det handler ikke om ikke at vise respekt for byrådsmedlemmernes arbejde

vise respekt for de mange mennesker som knokler og betaler til fællesskabets store kasse

og det skaber altså

politikerlede når man knokler en vis legemsdel ud af bukserne dag efter dag betaler sin skat til fællesskabet med glæde og så ser at der er politikere der kan tage på ferie på fællesskabets regning

og rose ministeren for at ville undersøge problemet nærmere det synes jeg er rigtig godt

rettet op på nogle af de åbenlyse urimeligheder der eksisterer og vi

er endda blevet indgået nogle væddemål tror jeg jeg er ikke helt sikker på hvad det er der er på højkant i væddemålene men vi kan jo sige en god middag nede i snapstinget

var socialdemokraterne og venstre der sagde at hvis kommissionen ikke kom frem til at ændre på det her

gerne se på det

vi siger at partierne går hjem og læser kommissoriet en ekstra gang inden den andenbehandling som vi i enhedslisten vil insistere på at få her i salen så kunne det jo være at man kom frem til

i den her anledning og at man så fik lyst til at stemme for enhedslistens forslag

tilbage i marts to tusind og fjorten en aftale med socialdemokratiet radikale venstre socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti om en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af politikerne som følge af

vederlagskommissionen som bekendt nedsat kommissionen har til opgave at udarbejde et forslag til hvordan den samlede vederlæggelse af alle fuldtidsvederlagte politikere altså regionsrådsformænd borgmestre folketingsmedlemmer og ministre skal se ud i fremtiden kommissionen skal se på alle elementer i den samlede vederlæggelse af politikerne og derfor også på reglerne

efterløn som dette beslutningsforslag vedrører

finder regeringen at en ændring af reglerne om efterløn til regionsrådsformænd bør afvente vederlagskommissionens samlede anbefalinger efter regeringens opfattelse vil det således være uhensigtsmæssigt her og nu

en ændring af ét løsrevet element i de samlede vederlagsregler regeringen er som det fremgår altså indstillet på at ændre reglerne om efterløn til regionsrådsformænd regeringen mener imidlertid at dette skal ske i sammenhæng med en ændring af reglerne

efterløn til borgmestrene og at det endvidere bør afvente det forventede samlede forslag fra vederlagskommissionen og på den baggrund

synes

jeg

gå tilbage og så kan man jo også komme med ændringsforslag og andet så vi kan

er måske alligevel lidt et figenblad som i højere grad handler om at man vil afvente den her kommission og der har jeg bare et spørgsmål er

korrekt forstået at de partier der har vedtaget den her kommission

har forpligtet hinanden til at stemme for det der kommer som det ligger uden ændringer

ser jeg det i princippet ikke som afgørende og

på vederlagskommissionen men nu er der altså en vederlagskommission som som afgiver sin

som jeg læser forslaget her

forsøg på at lukke hullet men jeg synes allerede at debatten vi har haft her med ministeren og

for at lave det som vi ofte bliver beskyldt for herinde nemlig hovsalovgivning altså man ligesom prøver at lukke et hul

så kommer til at åbne et andet hul eller

hvert fald bare i den debat vi har

identificeret to elementer og det ene

hvad så med borgmestrene og det

hvad så med at blive medlem af folketinget det synes

man går fra at have været regionsrådsformand til at blive fuldtidspolitiker og det er det jo både at være minister

og helt umiddelbart være ens ens regler dér og det viser vel egentlig meget godt hvorfor det var klogt

lavet en kommission og mens der var diskussion om det tidligere forslag

et væddemål i folketingssalen om det hvorvidt kommissionen vil have det konkrete element med så er der her ingen som helst tvivl

ministeren at det her stensikkert vil blive behandlet af kommissionen for de har simpelt hen

som desværre er optaget af forhandlinger andetsteds netop nu at

det hul som bliver beskrevet her men vi mener dog at det skal gøres på en måde

mangelfuldt så derfor er jeg helt enig

at sikre at politikere ikke kan

er det måske en meget meget tydelig og god illustration

vente til kommissionen som arbejder og har

jo meget godt at det at det er fornuftigt at se mere grundigt på det og det gør vi

enhedslisten og andre og jeg synes også det vil være klogt at få kommissionens

er så positivt at vi nu står i en situation hvor den socialdemokratiske ordfører ikke bare støtter enhedslistens

effekten af det udvidet altså ønsker et mere vidtgående

når den her vederlagskommission så

forstår på aftalen så

indtræde som minister eller måske som som folketingsmedlem så jeg tror

at enhedslisten ikke har monopol på at ønske rimelige vilkår den retfærdighed

er vi alle sammen enige om måske har der været en konkret sag der skulle

et arbejde i gang som er færdigt her til januar hvor vi kan

faktisk også gerne under udvalgsbehandlingen stille

et ændringsforslag som også indebærer at

vil få vederlag når de går fra ét politisk hverv til et andet

hvis man ikke blev minister men men bare blev medlem af folketinget

også spørge hvad så hvis man bliver europaparlamentariker det kunne også være en del

det er jo også en form for eftervederlag man får der i tre måneder og som man ikke kan sige nej til

ganske kort sige at vi er positive over for at have fået debatten i dag og at vi meget gerne vil

arbejde videre med det her i udvalget og at vi også gerne vil stille et ændringsforslag som som rækker noget videre end det som som forslagsstillerne

mangeårig aktiv i politik kan det da godt ærgre mig at vi ikke for flere år siden

havde mere fokus på at gøre disse regler mere ensrettede når vi ser på hvilke konsekvenser de har for offentlighedens opfattelse af os politikere utidssvarende regler om eftervederlag er desværre ikke noget

på nuværende tidspunkt har gang i konkrete tiltag som skal afklare hvordan vi kan lave de bedst mulige regler for politikeres

naturligvis om vederlagskommissionen som vi også talte om under det forrige dagsordenspunkt vederlagskommissionen har til formål at udarbejde

hvordan den samlede eftervederlæggelse skal være for borgmestre regionsrådsformænd folketingsmedlemmer og

kommissionens afslutning er jo altså lige på trapperne allerede til januar bliver de færdige

jeg også glad for at vi i folketingssalen her og nu får lov til at diskutere hvad vi bør gennemføre efter

afslutning så man kunne betegne dagens beslutningsforslag og den debat vi har som en slags opvarmningsrunde forud for behandlingen af de anbefalinger som vederlagskommissionen kommer med

der komme en samlet anbefaling om vederlag som vi så her i tinget

i den forbindelse vil jeg så godt have lov til at komme med et lille men til

jeg har måske lidt svært ved at forstå nødvendigheden af at

hvorefter regeringen så hu hej vilde dyr skal lave en særlov som gør at lige præcis regionsrådsformænd mister retten til at få udbetalt efterløn hvis de bliver ministre mener man fra enhedslistens side at der er overhængende fare for at en ny regionsrådsformand her inden for de næste uger bliver udnævnt til minister

er venstres holdning da også klar vi støtter sådan set intentionerne bag beslutningsforslaget men vi mener altså at det er værd at vente på

vederlagskommissionen som vi selv har nedsat

hvad de måtte komme med af anbefalinger før vi giver os i

med at lave lave love om hvert enkelt delelement af de nuværende vederlagsregler det ville være uklogt inden vi har et samlet billede af

er der jo altså en tilsvarende udfordring

synes vi se tingene i sammenhæng og

sådan virkelig har haft fokus på helheden af hele problemstillingen

om eftervederlag eller om man blot har benyttet sig af lejligheden en tilfældig

promovere sig selv når det så er sagt er det selvfølgelig vigtigt at vi får ændret reglerne grundlæggende

er ideen med eftervederlag ikke at man skal kunne få udbetaling når man bliver minister og derfor

bør hverken borgmestre eller regionsrådsformænd kunne modtage eftervederlag hvis de går fra én ledende post til en anden at vi så her i folketingssalen kan være uenige om

vores egen løn eller om en kommission uden

til folketinget er et bedre forum at diskutere den slags

jo så som det er venstre mener grundlæggende at den slags gøres

hvis vi får nogle andre til at se på det og vi

set intentionerne i beslutningsforslaget

at vi i enhedslisten blev opmærksom på hvor urimelige de regler er

om at det forholdt sig sådan at det hul i loven eksisterede

langt tidligere men det er fuldstændig rigtigt at det var da carl holst hævede dobbeltløn at vi blev opmærksomme på det og at det er det der er anledningen det er der ikke nogen skam i tværtimod

forsøger vi at rydde op synes jeg og det er da kun noget man kan være stolt af

at høre ordføreren er enig med sin minister i at det er en god idé at vi laver en beretning så vi i fællesskab kan konkludere at

når man bliver opmærksom på et enkelttilfælde

gælder borgmestre det er jo tilladt også at slå

at jeg er enig i intentionerne bag forslaget men siger så bare at det ikke er fuldstændig gennemtænkt

at enhedslisten er stolt af sit arbejde jeg ville ikke være

selvfølgelig skal de her regler laves om det skriger til himlen

nogen politikere der skal have dagpenge mens de får løn i så fald vil jeg sige at det støtter alternativet også og hvis den kommende vederlagskommission

der skal reducere folkevalgtes uberettigede økonomiske privilegier så støtter alternativet også det i første omgang støtter vi enhedslisten vi synes det er fint at få gang i debatten om rimeligheden af

havde færdiggjort deres arbejde både fordi kommissionen har fået i opdrag at se på regionsrådsformænds eventuelle eftervederlag og fordi kommissionens arbejde

om hjørnet går jeg ud fra men også fordi der skal halvfems mandater til at ændre reglerne og de benhårde realiteter i jernindustrien er jo altså at et meget stort flertal har besluttet at der ikke bliver lavet nogen

som helst ændringer af reglerne før kommissionen har færdiggjort

arbejde i sf har vi generelt det udgangspunkt at politikeres løn vederlag eftervederlag skal afspejle den verden vi lever i derfor skal der heller ikke herske nogen som helst tvivl om at sf er klar til at rydde op i alle de urimeligheder der måtte være det betyder som nævnt at eftervederlag skal modregnes hundrede procent fra dag et uanset hvad det er for nogle eftervederlag

skyld skal jeg også oplyse at vi også siger klart nej til gyldne håndtryk og store

lønstigninger det vil også være sfs tilgang i det videre arbejde i udvalget

jo kunnet se i den sag der har været tidligere at der i hvert fald er behov for at få kigget på dem men vi vil

vederlagskommissionen ikke får kigget på det her er vi helt sikkert

men vi vil gerne se et samlet billede inden vi tager stilling til at få lavet lovgivningen

carl holst modtog eftervederlag også kaldet efterløn fra sit tidligere arbejde som regionsrådsformand samtidig med at han modtog en

fra arbejdet som forsvarsminister det er dobbelt løn det er urimeligt og det er en uanstændig brug af fællesskabets penge uanset hvor småt beløbet så er i det større regnskab der er mange andre situationer hvor politikere kan kradse

parlamentsmedlemmer jeg kan afsløre at det også

ministerpension samtidig med at de stadig væk sidder i folketinget og får

er urimeligt jeg kan også bekræfte at det ikke er en del af det

men et forslag som vi i øvrigt i enhedslisten har

langt tidligere og som et flertal i folketinget

den argumentation der har vist sig her i dag hvor man siger

indebærer at man får ryddet op i en del af urimelighederne så

må jeg så bare sige at at jeg ikke forstår og

forsvare privilegier til ens egne endda på den samme dag

hæve pensionsalderen for ganske almindelige mennesker det jeg synes

sagt at de støtter intentionen i forslaget og det betyder at der burde være hundrede procent enighed om

eller andet tidspunkt

tidligere regionsrådsformand som ny borgmester inden for så kort tid

jeg frygter mange ting i forhold til hvad

og det er da helt klart også en af dem men

vi åbenbart af en eller anden teknisk årsag må væbne os med tålmodighed men

få dobbelt løn når man hæver eftervederlag som regionsrådsformand

skal det forsvinde når man får et nyt arbejde uanset om det er som minister eller politiker og det synes vi alle sammen i øvrigt også skal være gældende for borgmestre så det vil jeg foreslå at vi i udvalgsarbejdet enten skriver ned i en beretning eller laver ændringsforslag om eller hvad vi nu kan finde på af

tekniske muligheder men at vi i hvert fald står sammen om den enighed enighed hvis man skal tage ordet fra talerstolen for gode varer